lovforslag nummer l halvfems lovforslag l en og halvfems l to og halvfems og l tre og halvfems transportministeren lovforslag nummer l fire og halvfems skatteministeren lovforslag nummer l fem og halvfems

dag har statsministeren udpeget skatteministeren og

til skatteministeren er anmeldt følgende spørgere nick hækkerup malene søgaard andersen yildiz akdogan

klaus hækkerup til undervisningsministeren er

prioriteringer vi har lavet i folkeskoleudspillet men lad os nu bare tage det første først i forhold til offentliggørelse af nationale test skal det ses i den sammenhæng at vi ønsker at styre skolen langt mere efter mål

definerer alt hvad der rører sig ude i den danske folkeskole omvendt

mål også nås og den åbenhed der er om resultaterne er afgørende for at man kan sanktionere både som forælder og også som borger samtidig ønsker vi at den åbenhed der skal være om

nationale test sættes ind i en sammenhæng hvor man blandt andet også redegør for

er der antimobningskampagner hvordan ser

elevernes evalueringer generelt ud af skolen og af undervisningen

derudover jo også korrigeret for sociale indikatorer men det er jo et mærkeligt demokrati kan man sige at hvis det er sådan at fordi der er en enkelt forsker der advarer imod at man offentliggør

og

christine antorini ikke vil lytte til sine kommunale partifæller når jeg imødekommer kommunernes landsforening i dette spørgsmål

det er fru christine antorinis partifælle herre jan trøjborg som står i spidsen for kommunerne og han har en enig bestyrelse bag sig når han i

anmodet om at de får lidt større frihedsgrader ikke fordi de ønsker at spare ikke fordi de ønsker at proppe en hel masse ind i klasserne men fordi de ønsker en bedre folkeskole men at fru christine antorini

unaturligt i det hænder også på andre områder og det er jo i orden men det ændrer ikke

et folkevalgt led

er

sådan opdelt i religion og geografi og dansk og historie når

lave megaklasser hvor der skal være ti elever der bliver glemt nede i bunden af klassen

det parti jeg selv tilhører har været med i hundrede år i forligskredsen omkring folkeskolen alene med henblik på at lave en bedre folkeskole

beskyldning at komme med at vi skulle gøre det for at ødelægge folkeskolen det der derimod er intentionen

de godt kan træffe beslutninger oven i købet kloge beslutninger

det er bare slesk tale og billig portvin når man taler om frihedsgrader

faktum er at når kommunernes landsforening kommer og ønsker frihed på et område

mange

har fået noget svar på hvordan pisa undersøgelsen hænger sammen med at lave megaklasser det hænger ganske enkelt ikke sammen jeg får en masse

på at ministeren gerne vil have kinesiske tilstande

svært for ministeren at svare på hvad de forskellige aktører i tæt tilknytning til folkeskolen mener om regeringens udspil

det er jo ikke pæne ord regeringens udspil får med på vejen det kan man roligt sige ministeren kom selv ind på det med pengene og

at det ligger regeringen meget på sinde at hjælpe de områder der rammes af større

som fokuserer på jobsøgning og opkvalificering af de varslede medarbejdere

som skal bidrage til at skabe varige nye arbejdspladser og erhvervsaktivitet på den måde hjælper vi altså effektfuldt både den enkelte

ledighed og lokalområdet som skal omstille sig til nye vækstmuligheder for så vidt angår beskæftigelsesindsatsen etableres der med varslingspuljen en lokalt forankret indsats som skal sikre en omfattende hurtig sammenhængende indsats for de berørte medarbejdere fra marts i år er der også oprettet en supplerende varslingspulje

her har vi så forbedret de lediges muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet

det andet ben om at skabe ny vækst og beskæftigelse handler det jo først og

at man fra lokal og regional side identificerer fremtidige muligheder og udfordringer

har økonomi og erhvervsministeriet sammen med odense og kerteminde kommuner og vækstforum for syddanmark bidraget til udarbejdelsen

er

og

et markant løft af de fysiske rammer

for

ikke

er

sige

ændres refusionerne så kommunerne får høj refusion når de giver ledige tilbud ude på virksomhederne

luget ud i de ellers alt for populære find din indre fugl kurser som jeg

og anden form for nytteløs aktivering det nye refusionssystem ændrer ikke på at det er kommunernes ansvar at sikre at reglerne overholdes og det gælder naturligvis også når det kommer til virksomhedspraktik det indgik i den

og i øvrigt også løntilskud der sikrer at disse redskaber anvendes på en ordentlig måde

i virksomhedspraktik og ansatte med løntilskud for det andet

under et af de foregående spørgsmål at ministeren siger at hun ønsker at der skal være kvalitet i aktiveringen jeg må så sige at jeg

på at man kan skabe den kvalitet i al den her virksomhedsaktivering desværre ikke det der jo vil ske er at der

til en eller anden form for opbevaring

lærer noget

må sende folk i virksomhedspraktik der er to grunde der kan føre til virksomhedspraktik den ene er at man har brug for at få afklaret et beskæftigelsesmål

jeg

hvor

dybt alvorligt at eu har haft det her fattigdomsår og vi tager det også meget alvorligt at regeringen desværre ikke har levet op til det formål som

skabe debat omkring fattigdom

arbejderbevægelsens erhvervsråd

blev offentliggjort den den tredivete november

og den viser altså at der er kommet fireogtyvetusind meget fattige børn i danmark

som sagt til en stigning på de fem og tres

under den her definition

man havde haft en afslutningskonference nemlig den niogtyvende november om eus fattigdomsår

vi diskuterede i det forrige spørgsmål hvor

side mere handler om at skabe en debat om hvordan man kan bekæmpe

fattigdom at regeringen

hvad

jeg

jeg

handicappolitik er baseret på et grundlæggende princip om at det er den enkelte sektor der er ansvarlig for at sektorens ydelser er tilgængelige for mennesker med handicap

hører under transportministerens ressortområde

som i dag findes i transportministeriets lov om trafikselskaber beror oprindelig på en folketingsbeslutning tilbage fra nitten en og halvfems som blev vedtaget

andet bestående af socialdemokraterne

en hundrede og fire ture blev fastsat ved en lovændring af de to kollektive trafiklove i to tusind og fem

hundrede og fire ture

om individuel handicapkørsel blev uden videre videreført efter kommunalreformen i lov om trafikselskaber fra to tusind og fem ja vi må gøre spørgeren opmærksom på at socialdemokraterne stemte for

hundrede og fire ture årligt

er således intet til hinder for at en kommune

for sangen og historikken

også gerne takke for at socialministeren i det hele taget dukker op og svarer på et spørgsmål der også relaterer

så synes jeg at der er lidt i det her og at der

det her kommunerne bliver jo kun dut’et for de en hundrede og fire ture

har behov for for at klare sig er at hun kommer til fyssen som hun siger og det er faktisk også det eneste hun bruger taxakørslen til og når de en hundrede og fire ture er brugt op

har man jo så det her system med med fleksture og der bliver man ikke hentet ved døren der skal man ud at sidde ved kantstenen som jeg har formuleret

at sige at regeringen løbende har strammet reglerne men der kan være behov for yderligere justeringer og det stiller jeg mig selvfølgelig også villig til

at det var en

det

at komme i gang med forhandlingerne så vi også kan få det udmøntet og også så hurtigt som muligt

så det bliver i det tidlige forår

sat gang i tingene fordi for hvert år der går

jo flere milliarder mister samfundet

ting som jeg gerne have at ministeren forholder sig til

om de betaler tyve tredive fyrre milliard kroner i skat om året

jo mange penge så bliver man jo helt glad når man så kigger efter og blandt andet ser på det svar jeg har fået fra skatteministeren

nogen sammenhæng mellem de store flotte tal der står i regnskaberne

derfor synes jeg at et af initiativerne er at få større åbenhed om det her spørgsmål

salen og

milliard kroner

altså en milliard kroner mere i to tusind

og så endelig et

jeg

som

pensionsudgiften jo er en

regeringen og dansk folkeparti sparer omkring fem milliard kroner på

alles fremtid altså på det absolut vigtigste område vi har

som skal stå rigtig rigtig stærkt i forhold til resten af verden vi kan måske klare os på lønningerne men vi skal

hermed er spørgsmålet sluttet det næste spørgsmål spørgsmål nitten er til undervisningsministeren

på de grupper som falder fra i løbet af deres uddannelse

målsætningen ikke mindst fordi vi se af de seneste seneste profilmodeltal at vi faktisk bevæger os i retning af at det går bedre med at unge får uddannelse vi

derudover kan vi se at frafaldet

særlig i grundforløbet i erhvervsuddannelserne som jeg er meget optaget af

nået vores to tusind og femten målsætning

faktisk rigtig fint og med det folkeskoleudspil

for at kunne klare en ungdomsuddannelse fremadrettet

bruger rigtig mange penge på uddannelse og vi bruger altså en milliard

i to tusind og elleve end vi gør i to tusind og ti og jeg ved

tjener pengene de er mest optaget af hvordan man

at skabe dem men det ændrer ikke på

vi bruger på uddannelse i to tusind og elleve er på det højeste niveau nogen sinde langt langt højere

og langt langt højere end det vi vil kunne

kassen mere end den her regering har gjort så den her regering er også rigtig rigtig god til at bruge pengene det

er valg og og oppositionen kommer til for det er et sekund i tvivl om så er der jo ingen penge at gøre

er jo slet ikke de tal

vi andre kender de tal vi andre kender og som jo også er de rigtige tal

at i to tusind og et da den her regering kom til

to og firs til tre og firs procent af alle unge der

ni og halvfjerds procent nu vi er gået fra en niendeplads blandt de vestlige lande

vi sammenligner os med til en syttendeplads nu

at når vi snakker om ungdomsuddannelse medmindre man fifler med de tal som

videregående uddannelser er vi stadig væk under firs

andelen som forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse er fra to tusind og otte til to tusind og ni steget fra cirka en og firs

gælder det også i forhold til de videregående uddannelser

kan jo muligvis skyldes at socialdemokraterne og

er optaget af at tænke taktik

hvordan man kan tilsværte vk regeringens indsats for de unge men man kan i hvert fald konstatere at den har virket langt

det men vi har jo før set at man har fiflet med en del tal men hvis vi virkelig skal gøre noget for de unge

ikke er gode bogligt

gode og som kan få de her ufaglærte og andre gjort klar til et

når de går hen og bliver fyret og så

unge mennesker på produktionsskolerne får også mindre i ydelse

også svært ved at komme tilbage hvis de falder fra gymnasiet alt det her vil jeg da ikke sige fremmer målsætningen

manen spøgelser frem om en nedskæringsregering der ikke vil noget godt med

invitere herre leif lahn jensen over til en økologisk sodavand som jeg kunne høre at

de øgede udgifter der har været i mens vk regeringen

i øvrigt rigtig flotte resultater

en af myterne i jorden og det er

om at vi har tømt kassen altså inden krisen satte ind havde

kr siden sr regeringen måtte opgive at skabe flertal bag sin politik

været langt langt større hvis det havde været

udgifterne i ave jeg vil sige at man er meget god til at bruge penge

milliarder i skattelettelser siden to tusind og et som nu skal betales af de her mennesker som har svært ved at

det der med at det er gået rigtig rigtig godt

siden den her regering trådte til faktisk er

regeringen prøver at give den tidligere regering skylden og hvis ikke de kan tage det giver den kommunerne skylden eller

tegn på at den her regering overhovedet ikke kan se

med til at kickstarte økonomien

end man ville have hvis den tidligere regerings skattepolitik

noget ud af at arbejde den opfattelse har vi ikke i regeringen tværtimod

gerne skabe flest mulige arbejdspladser

socialdemokraterne og sf ikke ønsker at brandskatte danske virksomheder iværksættere og folk der skaber job

jeg for at sætte en fed streg under det

en lille smule ufint at stå og sige det

af uni c som ikke er under min politiske kontrol når de udarbejder